er

i syvende klasse det gjorde min mor også længere er det ikke siden min mor var husmor det meste

hun fik først ufaglært arbejde da jeg var ved at være klar til at forlade folkeskolen

for at lektierne blev læst og at madpakken blev smurt

hun arbejdede hjemme mens min far arbejdede ude det var en helt almindelig arbejdsdeling tænk at det ikke er længere siden

min mor fik aldrig en uddannelse

og hun havde store drømme

og der var én drøm der overskyggede de andre

at hendes børn fik flere muligheder end hun selv

og den delte hun med mange i sin generation og med mange i generationerne før

er faktisk den drivkraft der har bragt os videre som mennesker og som land generation efter generation føjede deres til ikke gennem revolutioner men ved at lægge sten på sten til mulighedernes danmark

hvor vi yder hvad vi kan hvor vi hjælper hvis der er behov og hvor vi hver især strækker os så langt som talentet rækker

fremgang er en del af vores selvforståelse vi forventer at danmark er blandt de rigeste lande det kan næsten føles som en naturlov men det er det desværre

i ti år i ti år er vi ikke blevet rigere

hvis danmark er i slæbesporet mens landene omkring os træder på speederen så går generationer glip af nye muligheder og det må ikke ske det er derfor jeg har sat et ambitiøst mål danmark skal blive fem og tres milliard kroner rigere i to tusind og fem og tyve

derfor regeringen har fremlagt en helhedsplan for et stærkere danmark som kan bringe os et langt stykke

nej det er det ikke det er muligheden for at vi kan følge med nabolandene at danske unge ikke bare får en gratis uddannelse men at de får en uddannelse som er mindst lige så god som deres kammeraters i resten af europa at en dansk familie har råd til en ferierejse af samme standard som en tilsvarende tysk familie at der er effektiv kræftbehandling på rigshospitalet i københavn

betyder noget i hverdagen de ting der betyder noget

det rummer den risiko at vi ikke når helt men kun næsten derop men det må altså aldrig få os til på forhånd at sætte barren så lavt at vi ikke kan andet end at liste os over den

siden vores forældre voksede op har danmark gennemgået en kolossal udvikling mere velstand bedre uddannelser større frihed for den enkelte og vi kan ikke stoppe her jeg har drømme for mine børn i har drømme for jeres børn

dem opfylder vi ikke med et fingerknips eller med én letkøbt løsning et stærkere danmark er det billede som tegnes af mange forslag tilsammen vi skal aflevere et danmark til næste generation der er stærkere end det vi selv overtog det skylder vi både vores forældre

så forpligtelsen over for næste generation

danmark har brug for en helhedsplan den anden grund er international vores lille plet på kloden danmark er en af de lykkeligste en af de fredeligste men verden omkring os er urolig mod øst et aggressivt rusland mod vest en britisk befolkning der har stemt sig ud af eu mod syd krige og konflikter som har konsekvenser for os terror flygtninge ustabilitet

mange er bekymrede

hvis mange føler at mulighederne er få så bliver fællesskabet sat på en prøve frygten får grobund mistilliden vokser

men i en kompliceret verden som den vi lever i må vi ikke lade os friste af forsimplede løsninger forsimplede løsninger er netop for simple danmark er en del af verden på godt og ondt og vores svar må forholde sig til begge dele vi skal ikke handle af frygt men vi må bestemt heller ikke frygte at handle vi skal tage vores forholdsregler vi skal polstre økonomien vi skal tænke på fremtiden vi skal passe på danmark

jeg er stolt af at danmark er et af de lande der tager det største ansvar i kampen mod terrorbevægelsen isil jeg er stolt af modige mænd og kvinder som gør det muligt tak

er også stolt af vores lange traditioner for søfart og for handel danmark har om nogen haft stor fordel af international handel vi har en stærk interesse i at samarbejde med omverdenen vi må insistere på

det dårligt for os og derfor skal vi passe på europa

skal vi tage alvorligt

sagt længe og i dag deler de fleste af mine europæiske kolleger det synspunkt men vi må omvendt heller ikke bare give eu skylden for alle problemerne vi har selv et ansvar et ansvar for at få samarbejdet til at fungere

flere europæere lever i frihed vi handler vi studerer vi arbejder på tværs af grænserne som aldrig før det er det danske virksomheder tjener deres penge på det er det der giver arbejdspladser det er det der har skabt

det skyldes ikke mindst det forpligtende samarbejde i eu og derfor skal vi værne om det europæiske samarbejde og vi skal ændre det der ikke virker

kun kan løses i fællesskab

ikke blander sig i alle mulige ting som medlemslandene klarer bedre selv

jeg og regeringen vil arbejde for et eu der får gang i væksten igen et eu som får styr på sine ydre grænser og kontrol

eu som styrker landenes samarbejde om sikkerhed og her er det helt afgørende at dansk politi fortsat kan arbejde tæt sammen med deres europæiske kolleger og fortsat har adgang til de nødvendige data i kampen mod alvorlige forbrydelser regeringen arbejder benhårdt på at få en dansk særaftale om europol en aftale der sikrer dansk politi samme operationelle muligheder som i dag

for i en usikker verden må vi passe på danmark det gør vi bedst i samarbejde med andre med eu og nato men vi skal også gøre mere selv og derfor skal der investeres flere penge

vi vil afsætte et milliardbeløb til at styrke den nationale sikkerhed det er en del af regeringens helhedsplan for et stærkere danmark

danmark samarbejder i europa og i verden men der er to lande som vi er særligt knyttet til

og grønland rigsfællesskabet er et unikt fællesskab

jeg respekterer ønsket om at en egen forfatning kan udtrykke det færøske folks identitet men det er klart at en forfatning skal kunne rummes inden for rigsfællesskabets rammer så længe færøerne er en del af fællesskabet det vil vi gerne arbejde for gennem dialog om forfatningen vi deltager også gerne i en dialog om den økonomiske situation den er forskellig på færøerne og i grønland lige nu har begge lande gode konjunkturer

vi lægger op til at understøtte selvstyrets arbejde for børn og unge i grønland ligesom vi vil styrke indsatsen for udsatte grønlændere i danmark vi skal være stolte af rigsfællesskabet vi giver plads til forskellighed men vi deler en fælles kerne det blev bekræftet på rigsmødet i grønland i foråret vi har en tradition for sammen at finde løsninger der løfter os alle op

og det skal vi også gøre herhjemme finde fælles løsninger der løfter os løfter os som folk løfter os som nation vi har et stærkt grundlag at bygge på det forpligter det er nu vi rettidigt kan gennemføre små forandringer og opnå store forbedringer vi skal aflevere et danmark videre til næste generation der er stærkere end det vi selv overtog det er sådan set det der er kernen i regeringens helhedsplan da regeringen trådte til satte jeg fire pejlemærker på de områder hvor det er min ambition at flytte danmark

nået en del helhedsplanen vil kunne bringe os et godt stykke

i europa nu er alle i eu alle enige om at vi ikke igen vil opleve den ukontrollable tilstrømning af flygtninge og migranter som vi så sidste år flygtningestrømmen til grækenland er bragt ned fra over

flygtninge i august sidste år til tre tusind fem hundrede

herhjemme har vi gennemført nødvendige stramninger og ikke mindst en ny integrationsydelse fordi vi mener at det er rimeligt og for at færre skal komme hertil det har virket vi har bremset op sidste år blev der rejst telte for at få plads til asylansøgerne nu lukker teltlejrene ned igen sidste år kom der over enogtyvetusind asylansøgere til danmark i år er der per første oktober kommet godt fem tusind og i øjeblikket er antallet lavere end i nogen måned gennem de seneste fem år det har ikke været lavere siden jeg sidst var statsminister

så nu skal vi holde fast

vi vil indføre en nødbremse så danmark kan afvise asylansøgere ved grænsen hvis der opstår en krisesituation der sætter de danske grænser under pres for vi må ikke og vi vil ikke igen opleve en situation som ligner den i september sidste år

men det afskærer os ikke fra at hjælpe tværtimod danmark er et af kun seks lande der lever op til fns målsætning om udviklingsbistand vi bidrager til en ny verdensmålsfond der skal investere milliarder i bedre levevilkår i udviklingslandene vi er suverænt blandt de største nødhjælpsdonorer

verden i forhold til vores størrelse og nu gør vi endnu mere fordi vi kan endnu mere regeringen vil styrke den danske nærområdeindsats så der bliver flere penge til humanitær hjælp end nogen sinde før

det er netop muligt fordi vi har strammet udlændingepolitikken fordi vi har indført integrationsydelsen

vi råd til at hjælpe flere tæt på hjemlandet og for mig giver det indlysende mere mening at hjælpe flygtningene i jordan eller libanon end i danmark

danmark giver udviklingsbistand i verdensklasse vi er med til at modvirke at mennesker må flygte på grund af vold og undertrykkelse danmark har i årtier kæmpet for menneskerettigheder og vi har en klar interesse i en stærk international retsorden det skal vi holde fast i men der er brug for en moderne forståelse af de konventioner vi var med til at forme for år tilbage og derfor vil vi se kritisk på de dele af den europæiske menneskerettighedskonvention hvor fortolkningen er gået for langt vi skal tilbage til kernen regeringen fører en realistisk og konsekvent udlændingepolitik det er mit første pejlemærke mod et stærkere danmark mit andet pejlemærke er at det bedre skal kunne betale sig at arbejde flere skal forsørge sig selv

overbevist om at mennesker trives bedst ved at have et arbejde for det giver fodfæste det giver noget at stå imod med det giver noget at stå fast på jeg har stor respekt for alle dem som hver dag passer funktioner der er nødvendige i vores samfund også dem hvor lønnen er i den lave ende der skal være en fair balance mellem lønnen ved at knokle og det man får ved at blive hjemme alt andet er uholdbart derfor har vi indført kontanthjælpsloftet derfor har vi indført to hundrede og fem og tyve timersreglen og jeg ved godt at en enlig mor på kontanthjælp kan være hårdt spændt for jeg gør mig ingen illusioner om at det er nemt at være forsørger på kontanthjælp

men svaret er ikke en højere ydelse

en del i toppen meget i bunden og vi giver allermest til de langtidsledige der kommer i job

vi skal have gang i den vækst der er hele grundlaget for flere og bedre arbejdspladser grundlaget for større muligheder i vores fremtid det er mit tredje pejlemærke i dag investeres der for lidt i danmark i dag foretages for stor en del af de danske erhvervsinvesteringer i udlandet

derfor skal det være mere attraktivt at investere aktivt i danmark derfor vil vi indføre et fradrag for ny egenkapital derfor vil vi give et ekstra fradrag for merinvesteringer i forskning og udvikling og derfor vil vi gøre det lettere for iværksættere og vækstvirksomheder at finansiere deres ideer danske virksomheder danske investorer skal have mere attraktive vilkår for at vise at de er de bedste og det er de på mange punkter blandt andet inden for grøn teknologi og energiløsninger den position skal vi fastholde det gør vi med en ambitiøs klima og energipolitik og derfor vil et af de allerførste forslag som folketinget skal behandle i denne samling være ratifikation af aftalen fra klimatopmødet i paris men den grønne omstilling skal være robust

regningen på en mere effektiv måde vi står over for

en teknologisk udvikling som stormer af sted en udvikling som forandrer vores arbejdspladser som udfordrer vores virksomheder som stiller

derfor vi vil gøre det mere attraktivt for højtuddannede eksperter ingeniører og teknikere at arbejde i danmark det er derfor

indgået to stærke trepartsaftaler fordi både fagbevægelsen og arbejdsgiverne formår at se ud over snævre egeninteresser og videre ind i det der er i vores alle sammens interesse arbejdspladser fremgang muligheder

min egen far døde af kræft for få år siden jeg håber at de mennesker der i fremtiden kommer i hans situation kan leve længere

og det nærer mit håb at diagnose og behandling hele tiden er blevet bedre siden vi samlede specialerne investerede milliarder i supersygehuse indførte patientrettigheder pakkeforløb for kræft siden vi satte mennesket før systemet flere lever længere og det er godt men en dansker med kræft lever stadig væk kortere tid end en svensker med kræft og det er ikke godt nok i kræftplan

at overlevelsen i to tusind og fem og tyve skal være på niveau med de bedste af vores nordiske naboers det er ambitiøst men det er også hvad danskerne med rimelighed kan forvente vi sætter mennesket før systemet

det gælder også mennesker der bor på plejehjem de skal have mere frihed til at bestemme over deres egen hverdag for det øger livsglæden det er en del af en værdig og en tryg alderdom barndommen skal også være tryg regeringen vil styrke dagtilbuddene så vores børn får en god start på livet de små mennesker skal både trives udvikle sig

på sygehuset på plejehjemmet eller i børnehaven står der også mennesker pædagoger pædagogmedhjælpere læger laboranter sygeplejersker fysioterapeuter portører sosu hjælpere og sosu assistenter i gør alle et fantastisk arbejde for andre der er dybt afhængige af jer og det skal i have tak for den

at sørge for at træffe de beslutninger

også i fremtiden er råd til bedre sundhed ældrepleje og anden kernevelfærd og det er derfor at vi i helhedsplanen sætter et milliardbeløb af til en ny velfærdspulje

og de partier i folketinget der vil være med til at tage et ansvar skal også være med til at fordele pengene det synes jeg er rimeligt

vi forvalter borgernes penge det skal vi gøre med omtanke og vi står med en række bundne opgaver en grøn omstilling der hviler på et ualmindelig skrøbeligt grundlag med

behovet for at genskabe tilliden til skat som kalder på investeringer milliardinvesteringer de kommende år nye ejendomsvurderinger et pensionssystem der skal være mere robust og så skal vi investere både i trafik og i digital infrastruktur det kræver at vi øger rammerne for ellers har vi sådan set kun råd til at gøre det vi

har besluttet og det er derfor at regeringen vil øge rammen for de offentlige

med i alt omkring syv og tyve milliard kroner og det kan vi kun gøre fordi vi øger råderummet

der er altså arbejde der skal gøres regninger der skal betales og det helt uanset hvem der er statsminister

skal være råd til mere efter det når de bundne opgaver er løst så skal der flere penge i kassen

for femten måneder siden overtog vi en offentlig økonomi med mange ubetalte regninger

fremtidig udfordring når de store årgange går på pension der venter betydelige offentlige underskud i horisonten hvis ikke vi gør noget

det er så også derfor vi gør noget

når et bredt flertal i folketinget har aftalt at pensionsalderen skal hæves i takt med levealderen og levealderen så stiger mere end forventet hurtigere end forventet hvilket jo er lykkeligt så beder vi

otte og halvtreds til nitten otte og halvfjerds om at gå seks måneder senere på pension for alle andre ændrer vi ikke noget for dem der er yngre

er reglerne fuldstændig de samme som før men vi skaffer penge

jeg gik til valg på nulvækst i det

men de bundne opgaver kan ikke

vi vil mere end status quo og så finder vi pengene i stedet for at sidde på hænderne andre gik til valg på noget andet nogle gik til valg på en offentlig vækst på nul

procent om året

er det

som nat og dag er det forskellen på himmel og helvede

det synes jeg ikke er det her den store forskel manifesterer sig i dansk politik

er det vel egentlig ikke den reelle forskel er om der er penge i kassen om der er råd

procent for der skal være rigtige penge bag når vi skal løse rigtige problemer for rigtige mennesker ny kræftmedicin plejehjem til demente mere efteruddannelse

set det der står på spil hvis ikke man gør noget for at skaffe pengene har man heller ikke nogen penge at bruge for der findes ingen gratis omgang

til kommunalbestyrelsen for en og tredive år siden

blev jeg rigtig ked af det på grund af et par meget kritiske læserbreve

og så gav min kloge mor mig et råd

ikke være populær alle steder sagde hun

man kan beskylde mig for ikke at have efterlevet min mors råd nogle vil måske mene at efterlevet det lige grundigt nok men som politikere

vi altså nødt til at gøre det vi mener er rigtigt og

set godt at de kan gennemskue politikernes gavementalitet de ved godt at vi skal tjene pengene før vi kan bruge dem det gælder for det offentlige

fuldstændig som det gælder for familiernes eget og det der betyder noget for danskerne er om vi kan indfri

kernevelfærden fungerer og er tidssvarende og at en dansk familie har samme muligheder i hverdagen som en familie syd for grænsen eller på den anden side af øresund

falske modsætning mellem velfærd og skattelettelser regeringens politik er både og vi har brug for en helhedsplan så vi har råd til at udvikle danmark arbejdspladser uddannelser bedre politi og beredskab lavere skat højere velfærd større fremgang kort sagt ambitioner på danmarks

sidste brik på forhandlingsbordet

jo velkendt og har været det i en årrække at

er et nyt vurderingssystem de ejendomsvurderinger vi har i dag rammer i mange tilfælde skævt og så kan skatten også blive skæv der er eksempler på at ens huse er vurderet forskelligt selv om de ligger på samme vej det er jo altså utrygt for den enkelte det er for dårligt det skal vi gøre bedre ingen må blive beskattet ud af sin bolig der skal være

derfor fremlægger vi i morgen både et nyt og bedre vurderingssystem og et nyt forslag til boligbeskatning i dag vil jeg nævne tre vigtige elementer i regeringens udspil for det første

forbedret skattestop

vi skabte jo selv skattestoppet i to tusind og et og vi gjorde det med det sigte at skabe tryghed for boligejerne det var godt men det har vist sig

godt nok de samlede ejendomsskatter er vokset med atten milliard kroner siden to tusind og et på trods af skattestoppet og mange betaler i dag langt mere i skat end de lagde budget efter dengang de købte deres bolig nogle har slet ikke råd til at blive boende i deres eget hjem på trods af skattestoppet og hvis ikke vi gør noget hvis ikke vi forbedrer skattestoppet så vil boligskatterne frem til to tusind og fyrre reelt stige med yderligere ti milliard kroner på trods af skattestoppet det er altså ikke tilstrækkelig tryghed tværtimod derfor skal vi have et nyt forbedret skattestop så boligejerne får en reel tryghed for det andet sætter vi skatteprocenterne nye

vurderingssystem vil samlet set betyde højere vurderinger fordi boligpriserne mange steder er steget markant

og hvis vi kun indførte nye vurderinger

ville det føre til langt højere skatter det ønsker regeringen ikke nye vurderinger skal ikke være en pengemaskine og derfor vil vi sænke både grundskyldssatsen og ejendomsværdisatsen det betyder at de samlede boligskatter reduceres i mange år frem og det kan vi gøre fordi vi har penge til det med den reserve på fire og tyve milliard

i helhedsplanen for det tredje vil vi øge trygheden for nuværende boligejere som det er nu står mange boligejere over for kraftige

mange år frem de stigninger som ligger efter to tusind og tyve vil vi når vi har indført det nye system aflyse

de nye regler for boligskat skal træde i kraft når den politiske aftale om boligbeskatning udløber i to tusind og tyve ingen nuværende boligejere vil komme til at betale mere end med de nuværende skatteregler og mange

vi skal drive fremgangen

siden sidste år er der kommet tusindvis af nye private job tusindvis færre på overførselsindkomst vi har fremgang i alle dele af landet mennesker kommer i arbejde får mere at stå op til nyt håb og

er bremset kommuner og regioner har flere penge til sundhed og ældre

så alt i alt går det ikke så dårligt men hvorfor skal vi så have en helhedsplan

kan vi ikke bare stille os tilfreds med tingenes tilstand med status quo eller skal vi hellere bruge et godt udgangspunkt til som en fremsynet socialdemokrat engang sagde det

er de der endnu og de har bare vokset sig større de danskere jeg har mødt

ser ind i fremtiden med begge øjne åbne på samme tid

set ikke bange for at fortælle hvad der bekymrer dem eller for at tage ansvar

og vores opgave her i folketinget

muligt at fremtiden kommer af sig selv

men den fremtid vi ønsker kommer ikke af sig selv den skaber vi sammen

et rigere danmark et stærkere danmark

jeg vil appellere til at folketinget kan have den fælles ambition

så kommende generationer vil sige de lagde til de trak ikke fra de turde samles om at træffe de beslutninger der gjorde danmark stærkere

lad os indlede det nye folketingsår med at udbringe et leve for vores land og for danmarks fremtid